halvtreds erhvervs og vækstministeren lovforslag en hundrede og tre og halvtreds

DK justitsministeren har meddelt mig at hun ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden for

vælge hvilke værktøjer de vil anvende og

grund for deres beslutninger

det giver god mening at sætte fokus på at forebygge sociale problemer før de vokser sig store og om den omtalte skandiamodel understøtter det på en præcis måde og tager højde for alle de forhold der gør sig gældende

beregner skandiamodellen på et overordnet niveau hvor og hvor meget en kommune eventuelt kan spare hvis det ved hjælp af en forebyggende indsats lykkedes at der for eksempel

får livsstilssygdomme modellen giver på den måde et skøn over størrelsesordenen af den økonomiske effekt man kan opnå

det kommunerne selv der skal skønne over adfærdseffekten og kommunerne skal selv vurdere hvor mange personer der som følge af de forebyggende indsatser rent faktisk vil undgå

vurdering som i sagens natur er yderst vanskelig ikke mindst i lyset af at den rækker mange år frem

hvis det er sådan at en bestemt adfærd

det er nok også fordi det er meget vanskeligt at vurdere det betyder ikke at modellen ikke kan være et redskab i kommunernes prioritering det kan være rigtig fornuftigt

når kommunerne skal prioritere deres sociale indsatser og det giver god mening særlig i den tidlige forebyggelsesindsats hvor hensigten er helt at undgå at personer ender i en uønsket situation jeg mener ikke at modellen kan bruges til at prioritere de offentlige udgifter mere generelt

en politisk prioritering hvor mange midler vi skal bruge på for eksempel sundhedsområdet for eksempel kan en indsats jo nedbringe antallet af kræfttilfælde men det betyder ikke

så kan reducere udgifterne til sundhedsområdet som sådan der kan i stedet opstå behov for andre behandlinger og i bund og grund er det

jeg den indstilling at nogle offentlige udgifter skal vi afholde uanset om de fører til en besparelse eller ej

ved at vi for eksempel forbedrer den indsats vi gør også

hvordan man økonomisk prioriterer tiltagene på for eksempel det sociale område

cbs om at beregne hvad det de kalder udenforskabet altså

koster på bundlinjen så at sige har beregnet at det koster to og halvfjerds

årgang eller at over otte procent af børnene i en årgang på

det beregner de altså til at koste to og halvfjerds milliarder og så betyder det jo noget om vi indregner det og ikke kun ser det som en serviceudgift

men også som en investering og der vil jeg bare

en effekt om man ser på en udgift som ikke kun en udgift men også en en investering når vi skal prioritere midler men også når kommunerne skal prioritere

dutes for hvad de skal have i kommuneaftaler og så videre i forhold til de opgaver

at løse sociale problemer den kan derimod ikke sige noget om hvorvidt man rent faktisk løser sociale problemer med forskellige virkemidler det kan man ikke vide

at mange af de penge vi bruger ikke har den ønskede effekt det var derfor at en socialminister som jeg tror vil være spørgeren bekendt nemlig fru annette vilhelmsen udviklede

i retning af rent faktisk at sætte egentlige mål

de forskningsmidler der bliver udmøntet sideløbende med

ikke kunne få mere end fyrre million

så vi ved hvilke indsatser vi kan sætte ind med og derved både kan spare nogle mennesker for nogle sociale problemer men også statskassen to og halvfjerds milliarder det må da være værd at

til at forske i hvordan vi kan få

ånden

et svar der var afstemt med skatteministeriet der som bekendt var ledet af en sf minister på det tidspunkt

hvor finansministeriet har gennemført en større analyse af uddannelsesniveauets betydning for produktiviteten i danmark og den analyse har vi offentliggjort i finansredegørelse to tusind og fjorten

dermed er arbejdet som sådan selvfølgelig ikke afsluttet det er en dagsorden vi løbende arbejder videre med og udgangspunktet for

at konsekvensvurderinger

tager som altovervejende hovedregel afsæt i faktiske observerede erfaringer med virkningerne på arbejdsudbuddet fra tidligere reformer og på områder for konkrete tiltag hvor det er praktisk muligt går vi efter at finde et erfaringsgrundlag og skønne over adfærdsvirkninger i form

af økonomisk politiske initiativer og det er tilfældet inden for

er der omvendt ikke faste holdepunkter for at skønne over de offentlige

når det så er sagt vil jeg gerne pege på at når vi skal prioritere hvor det offentlige skal investere eller afholde udgifter sker det på baggrund af en vurdering af hvor investeringerne eller udgifterne gør størst nytte for samfundet og på transportområdet indgår for eksempel beregninger af det samfundsøkonomiske afkast af investeringer

anvendes ikke i den overordnede prioritering de anvendes i forbindelse med en vurdering af hvordan politiske tiltag påvirker den offentlige sektors saldo og i det omfang

den offentlige saldo kunne forbedres

vil det være muligt at anvende forbedringen af saldoen til andre formål de fleste offentlige

imidlertid ikke arbejdsudbuddet eller også er der usikre effekter og derfor har regeringen i hele sin levetid

derfor

regeringen ikke vil disponere over eventuelle gevinster

man overhovedet ikke arbejde videre med nu siger finansministeren jo også selv at der faktisk blev kigget på

tidligere spørgsmål om netop

hvis man ikke kan se at det har en økonomisk effekt

selvfølgelig have en konsekvens

de midler man vil tilføre området

finansministeriet påtog sig at arbejde videre med det her arbejde

var foldet ud i forhold til at inddrage samtlige fagministre nu er der jo stor forskel på hvordan ministerierne regner

ministeren i at det arbejde fuldstændig skulle lægges i graven det

dagpengene eller hvad det er alt er jo politisk prioritering men når man ikke tillægger det samme økonomiske vægt så opstår der jo en skævhed i hvordan vi regner og hvordan

ved alle lejligheder er der blevet lovet at det her var et meget stort problem som man agtede at få løst

skortet på den politiske vilje men man kan bare se at der ikke er sket noget sidste gang jeg spurgte hernede i folketingssalen var til herre morten bødskov for halv år siden og der vil jeg godt sige pralede den daværende justitsminister

vi glædede os rigtig meget til at i efteråret

havde vi løst det her problem men nu hedder det altså foråret femten og problemet er jo stadig væk ikke løst så jeg vil endnu en gang takke en socialdemokratisk justitsminister for at give tilsagn om at det her er noget vi får løst men jeg bliver også bare

om ministeren så vil sætte en tidshorisont på om det er løst her i løbet af foråret altså inden sommerferien og om den tidshorisont mon holder for de tidligere løfter vi har fået både fra borgerlige justitsministre det vil jeg ærligt indrømme

den her regerings justitsministre viser at det her problem tilsyneladende ikke

og det er altså bare ærgerligt når vi har brug for

til danmark for at arbejde at de så skal igennem et kæmpe bureaukrati med hensyn til at få ombyttet deres kørekort så mit spørgsmål til justitsministeren er altså tak for tilsagnet men

nemlig godt de kan finde ud af og derfor skal spørgsmålet her

er der en dialog mellem rigspolitiet og justitsministeriet og de amerikanske myndigheder

jeg synes det skal være sådan at det kørekort kan omsættes i en dansk sammenhæng og det arbejdes der altså på nu

godt rose ministeren

det her spørgsmål det er vigtigt for danmark at kunne tiltrække dygtige amerikanere til vores arbejdsmarked myndighederne er i dialog om hvordan vi gør det her og jeg håber på en afklaring

det er helt naturligt at vi i tiden efter et så voldsomt terroranslag mod vores samfund selvfølgelig diskuterer mange forskellige aspekter herunder det der bliver rejst af spørgeren i dag jeg skal heller ikke undlade

understrege at det der har vores fulde fokus fra regeringens side lige nu er at gøre alt hvad vi kan for at sikre danskerne den tryghed og sikkerhed som vi alle sammen har krav på og ret til men jeg svarer selvfølgelig gerne også på det konkrete spørgsmål her det spørgsmål der

sager hvor pet vurderer at en ansøger til indfødsret kan være til fare for landets sikkerhed jeg forstår

en lidt gammel sag der her spørges til og som har været diskuteret ved forskellige lejligheder tidligere det følger af § en og tyve i cirkulæreskrivelsen om naturalisation at en sag vil blive forelagt for folketingets indfødsretsudvalg hvis pet vurderer at en ansøger kan være til fare for landets sikkerhed den forelæggelse

sker med justitsministeriets indstilling om at den pågældende ansøger udelukkes fra optagelse på et lovforslag om indfødsretsmeddelelse i en nærmere angiven periode derfra

det så op til folketinget at træffe beslutningen og ikke jeg som minister den procedure følges i mange tilfælde men ikke i sager hvor den pågældende ansøger måtte være omfattet af enten fns konvention om begrænsning af statsløshed

baggrunden for det er at statsløsekonventionen indeholder et krav om at ansøgeren skal være fundet skyldig i en forbrydelse mod statens sikkerhed

statsborgerskabet vil kunne nægtes efter børnekonventionen kan ansøgeren ikke nægtes statsborgerskab i den situation som spørgsmålet her omhandler det vil altså med andre ord være i strid med de to konventioner hvis personer som opfylder betingelserne i konventionerne udelukkes fra optagelse på et lovforslag om indfødsret

den begrundelse som spørgsmålet her er

er den praksis der er opstået i folketinget hvor man altså fra et flertals side

derfor kunne vi godt tænke os at regeringen også mere

at man er enig i at det er et problem at vi tildeler statsborgerskab til personer som politiets efterretningstjeneste betragter som en fare for landet

totalt logisk jeg vil godt spørge ministeren om ministeren ikke er enig

det det er rigtig skidt det er dårligt

urimeligt og at det skal laves om at vi tildeler statsborgerskab til personer som pet

så kan det være at ministeren siger at ja

der er nogle konventioner som forpligter os uanset vores holdninger til det

godt spørge ministeren om det så ikke vil være rimeligt at regeringen tager kontakt til andre lande med henblik på at man får lavet de konventioner om eller udtræder af de pågældende konventioner for

at nogle ældtussegamle konventioner som der er tale om

er lavet lige efter anden verdenskrig er en barriere for at vi kan sige nej

også godt spørge logisk set når ministeren siger at det er

vil regeringen så arbejde for at lave de konventioner om der forpligter os til at give statsborgerskab til personer der er til fare for nationens sikkerhed det er

og klart for enhver så er der nogle internationale forpligtelser og det er der jo når man er et retssamfund dem kan man have mange forskellige holdninger til det har man sikkert over hele verden men så længe spillereglerne ser ud som de gør

ind i diskussionen om vores internationale forpligtelser men jeg vil også gerne tilkendegive

eller dødsstraf ligegyldigt hvor vederstyggelige deres forbrydelser ville være der er også en grund til at vi ikke har den form for afstraffelse i vores eget

spørgsmål der er mange spørgsmål i

måde kan få udvisningsdømte af sted til andre lande end deres oprindelsesland der er det jo vigtigt at huske på at den folkeretlige forpligtelse der påvirker landene er at tage egne statsborgere hjem jeg vil meget nødig skulle påduttes

afghanske eller amerikanske statsborgere i det danske retssystem og jeg tror at de fleste andre lande

har jeg allerede bedt myndighederne se på om vi der kan stramme vilkårene

bliver de ikke udvist når de har fået en udvisningsdom det gør de jo ikke det kan vi se af de oplysninger vi har til rådighed politiken kunne i sidste uge skrive at syv personer der er dømt for terror

i danmark også i nogle af de meget grimme sager der har været

danmark stadig væk er i landet det

sørger for at eksekvere den udvisningsdom som de jo har fået

andet statsborgerskab at falde tilbage på marokkansk som det er med

er en jordaner der har jordansk statsborgerskab og dansk statsborgerskab altså man kunne nemt hvis det var det man ville sørge for at det

danske statsborgerskab blev frataget den pågældende mit spørgsmål

hvor meget skal vi se igennem fingre med i forbindelse med de her personer der når de én gang har haft planer om terror eller har udført terror kunne tænkes at gøre det igen hvor meget skal vi se igennem fingre med

hvor lang tid vi vil acceptere at de personer fortsat opholder sig i danmark

en udvisningsdom så siger ministeren jamen vi

er jo en kendt sag at i nogle af de lande vi taler om her jordan

sige at det vil være muligt at udvise de pågældende måske ikke lige til det område hvor de oprindelig kom fra men så til et andet område i landet så vil regeringen lægge et

for at modtage deres egne borgere retur

i skal altså tage de borgere tilbage som har begået terror på dansk jord vil regeringen sørge for at der bliver lagt sådan

og det er kun de internationale forpligtelser og eventuelle domme eksempelvis fra højesteret der begrænser

de er udvist og har derfor ikke et ærinde

på andre lande når det handler om udvisning både i den alvorlige skala altså terror og andre meget meget alvorlige forbrydelser men det gælder i det hele taget udlændinge der er udvist herfra

eller vores lands sikkerhed derfor er antiradikaliseringsindsatsen i fængslerne vigtig kriminalforsorgen har en del redskaber i dag de får flere muligheder med den antiradikaliseringsplan vi har vedtaget i fællesskab og med terrorpakken foreslår vi altså at at vi ser hele området efter

forkyndte sin had og dødspropaganda som overskriften

hvad man hvad man mere præcist har tænkt sig at gøre

at det foregår ude i det almindelige samfund men endnu værre er det jo faktisk det foregår i fængslerne jeg kunne da godt tænke mig

justitsministeren kunne løfte sløret for hvad man har tænkt sig at gøre i den her konkrete sag

er en række initiativer i gang allerede nu i kriminalforsorgen nogle af dem virker faktisk også rigtig godt men jeg tror der kan være behov for yderligere initiativer noget af det vi selvfølgelig har kig på fra regeringens side er om vi i højere grad skal adskille fanger

hen bliver mindre mulighed for samtale

og dialog med hinanden på områder der vedrører det her det kunne være

konkrete eksempler som jeg jeg mener der er grund

med en mere generel politisk diskussion om hvordan vi imødekommer de problemer

fokus på flere forskellige ting vi har lige indgået en aftale med

dansk folkeparti venstre

der en række initiativer til at

hindre den radikalisering vi ser i fængslerne

det samfund vi har opbygget

ses analyseres og imødegås

radikalisering i fængslerne selvfølgelig en væsentlig del

sådan set bare lever deres liv udøver deres religion er forankret i deres egne kulturelle traditioner bliver terrorens ofre

vi skal gøre hvad vi kan for at beskytte vores jøder vi skal insistere på at de er en del af danmark vi skal sørge for at deres børn kan gå i skole at gudstjenesterne kan afholdes og at en tolv

konfirmation ikke igen skal afbrydes af en terrorist derfor er sikkerheden omkring de danske jøder vigtig jeg noterer mig med tilfredshed vil jeg gerne sige at københavns politi netop

der er om en række jødiske lokationer og interesser i københavn fortsætter og det

jeg blev egentlig selv må jeg sige

overrasket og oprørt og vred over det fordi

når vi kender til jødernes situation i europa også inden for de sidste år her

alarmklokkerne burde synes jeg have ringet noget tidligere i forhold til at sikre jøderne jeg ved det er et svært spørgsmål og jeg skal ikke træde i noget

og

i orden det gælder både i danmark men

qatar nu oplever at være kommet til at stå højt på ilos dagsorden og det synes jeg er godt der var en arbejdskonference i juni sidste år hvor qatar måtte forklare sig i anledning af den kritik som landets arbejdstagere

udtrykte i et nordisk regeringsindlæg bekymring over arbejds og levevilkårene og reaktionerne fra qatar var at man fra regeringens side ville tage hånd om problemerne og udfordringerne qatar gav også tilsagn om at man følte sig forpligtet i forhold til internationale standarder og i forhold til at samarbejde med ilo en række arbejdstagere valgte derfor under konferencen at indgive en klage til behandling i ilos styrelsesråd klagepunkterne går på slavelignende vilkår for migrantarbejdere og igen på manglende arbejdstilsyn og at qatar dermed ikke overholder de to ilo konventioner som landet jo rent faktisk har ratificeret ilos styrelsesråd besluttede på sit møde i efteråret to tusind og fjorten at man ville gå videre med planen eu og eu og så

herunder danmark støttede selvfølgelig den beslutning og opfordrede qatar til at samarbejde med ilo qatar fik mulighed for at udtale sig men klagen var ikke til diskussion qatar nøjedes derfor med at sige at man var parat til at samarbejde med ilo og til at komme med alle de ønskede informationer danmark

qatars reaktion har været at ja man overholder alle ting men uanset hvad

siger ilo ilo at det gør de ikke

hvad vil man gøre over for qatar når de ikke reagerer

ja

her kan man så vurdere er mulighed for yderligere skridt og hvilke beslutninger man vil tage

reaktionsmuligheder men meget meget meget få sanktionsmuligheder

måske ikke særlig dansk udtryk

påviser at et land gør nogle ting og man også får en offentlig

at intet land og ingen regering vil bryde sig om at blive mødt med sådan en klagesag her og at det bliver sat højt på ilos dagsorden det har en betydning tror jeg uanset hvilket land

er vigtigt at det bliver fortsat derfor forventer jeg faktisk også at qatar vil samarbejde med ilo i

og vi vil naturligvis fra dansk side deltage aktivt som jeg sagde

vi benyttet de muligheder der har været for at spille på den her bane

ilo kommer med en rapport i marts og så står der jo at

jeg vil gerne høre om beskæftigelsesministeren har nogle konkrete

siger han jo at ilo ikke kan bruges til at sanktionere qatar internationalt er

at hvor danmark har underskrevet to og halvfjerds konventioner

qatar så vidt jeg husker underskrevet seks

menneskerettigheder det kan være i kina eller i rusland eller hvor som helst som udgangspunkt synes jeg det vigtigste er

for qatars undertrykkelse af menneskerettigheder

at få opholdstilladelse det pågældende år hvis regionerne og kommunerne ikke indgår frivillige aftaler

kvoterne og det sker på baggrund af en matematisk model

blandt andet tager højde for befolkningstallet og for hvor mange udenlandske borgere kommunen har

praksis at enkelte kommuner som udgangspunkt ikke skal modtage flygtninge de såkaldte nulkommuner som spørgeren så også rigtigt

men kommunerne har altså mulighed for indbyrdes at aftale en anden fordeling end den som den matematiske model vil tilsige for eksempel

sådan at at såkaldte

en proces i gang faktisk lige nu mellem kommunerne hvor man ser på lige præcis det derfor har vi også udsat fristen for hvornår de frivillige aftaler sådan set skal være på plads formålet med kvotesystemet er at sikre en mere jævn geografisk fordeling af nye flygtninge og dermed også overordnet set en mere jævn fordeling af integrationsopgaven mellem kommunerne i sidste ende er målet naturligvis en

synes også at vi efter min opfattelse har et godt og hensigtsmæssigt kvotesystem og jeg har

set ikke planer om at ændre ved det jeg er naturligvis meget opmærksom på de aktuelle udfordringer i kommunerne og

indgået en aftale med kl som netop skal lette opgaven

der er fremgang der

og det er så en nulkommune så har vi en kommune som aarhus som altså

at de alene i år skal tage imod over fem hundrede flygtninge over fem hundrede flygtninge i en kommune som selvfølgelig også har vækst men som absolut ikke har noget der minder om samme vækstrate som københavns kommune som skal modtage nul

en stigningstakt i forhold til sidste år på to hundrede og en og tredive procent

at få noget som vi mener er en ligelig fordeling

at man så ikke fra regeringens side siger okay det kan godt være der er et godt argument her

musehulsåbning

ministeren siger at der er ved at blive undersøgt forskellige ting

jeg nu er ekstrem overoptimist men men hvis der er en åbning her

min pointe med at vi har rykket datoen for hvornår

hvordan de vil udfylde antallet af flygtninge det kan man

jo altså kommunalt selvstyre og jeg har stor tillid til at kommunerne udviser solidaritet med hinanden og finder en løsning

jo er en udfordring som vi alle sammen står over

har det her kæmpe pres i forhold til kvoteflygtninge

selv ønsker at åbne op for flygtninge men det er åbenbart

som er imod så kan man ikke få en eller anden form for

speciel interesse i københavns kommune ligesom jeg heller ikke går ud fra at

noget om men man kunne have en mistanke jeg tror at man er nødsaget til at se det generelt

det er en rigtig rigtig god aftale og når kl

gøre det her vi er nødsaget til at være solidariske fordi det her er en opgave

tillid til at de kan og de gør det men det er en udfordring det er

man altså ikke bare kan sidde og appellere til sammenhold og alt muligt andet hvis regeringen ikke er interesseret i at gøre noget konkret og proaktivt på det her område derfor

i forhold til byer som for eksempel aarhus som kommer til

fra kommunerne kl har jo selv indgået den her aftale med os ud over det har de fået to hundrede million

og jeg synes et eller andet sted at det er ærgerligt at

har været og hvor man har haft en fortid ikke også lige

kigge på den aftale for det er faktisk en rigtig god aftale det mener regeringen

usædvanlig situation og det udfordrer

når flere flygtninge søger til danmark og får asyl her kommer der i sagens natur

flere flygtninge ud i kommunerne hvordan fordelingen sker har jeg været inde på

spørgsmål men jeg er da helt klart og fuldt opmærksom på at det er en kæmpestor udfordring som kommunerne står over for i øjeblikket

finde boliger til de nye flygtninge

er jeg også som jeg nævnte tidligere og det er

rigtig glad for at at regeringen indgik den her aftale i starten af i år

en fælles forståelse mellem kommunernes landsforening

regeringen lige præcis på det her område

og har gentaget har jeg set

en del steder at de er er villige til

det her store arbejde som man skal i gang med

hvor begge parter er nødsaget til at bidrage jeg tænker både på kl og selvfølgelig også

regeringen vi har med de initiativer der er indeholdt i forståelsen netop

de kan løfte den her opgave med

selvfølgelig som jeg nævnte tidligere følger der også

presset på kommunerne men pres er der og det er ikke kun i aarhus det er i rigtig rigtig mange

ikke hænger sammen hvis vi tager aarhus

og har problemer med at finde handicapboliger nok

en kommune som har voldsomt store problemer

sørge for at skaffe nok boliger det er en kommune som har

som er et af landets absolut fattigste boligområder hvor der bor flest udsatte borgere uden for arbejdsmarkedet og generelt

er det en kommune som er skal vi sige hårdt prøvet i forhold til integrationsindsatsen det er altså dem som nu oplever en stigningstakt

sådan fungerer verden bare ikke altså det er jo

i dag står med et fuldstændig uoverskueligt problem

prøvet og sige kan i ikke tage nogle af dem

indtil videre at at den socialdemokratiske overborgmester

kommer vi til at stå med de her fem hundrede og seksten flygtninge som skal finde et

engang kan finde boliger til dem der

jo klart at så kommer udlændingestyrelsen ind og hjælper ud fra den matematiske model der er og den matematiske model er

for de forskellige kommuner den er den samme den eneste forskel

antallet og det er rigtigt at antallet er

der er rigtig mange kommuner der står med de udfordringer

kanaler der er når man laver aftaler

enten nuværende kommunalpolitikere eller folk der har været

den største kommune i landet skal modtage nul

at tale ned til alle de andre som står med det her fuldstændig uoverskuelige problem at sige at

rent historisk har det altid været sådan og så videre men historien forandrer sig jo når vi står med så fuldstændig absurd store tal

synes jeg man skal spole filmen lidt tilbage og se det her spørgsmål en gang til for det var lige præcis det der blev sagt

jeg synes tværtimod at man skal se på hvilke løsninger der er hvilke løsninger

vi kan godt løse den her udfordring og det synes jeg helt klart at man bør kvittere for vi har lavet en fin aftale der følger økonomi med der følger nogle konkrete tiltag med ændring af planlov boligbørs og så fremdeles lige præcis det er med til

et eneste et eneste eksempel på en løsning

kaste ting efter hinanden og så begynde at tale om det det egentlig handler

hvorfor ministeren ikke prøver at tage det her lidt mere alvorligt

er gode løsninger boligbørs ændring af planloven og så fremdeles at man også kan ændre på indkvartering det er løsninger der netop adresserer den udfordring der er løsninger på de problemer der er de udfordringer der er og det hører

surhed over at københavns kommune

ved jeg at københavns kommune netop har sat det på dagsordenen de tager det her alvorligt

også alvorligt fordi det jo er et brud på den kamp vi fører imod antibiotikaresistens

også glad da jeg så

kan gøre mere for at forhindre den her forfærdelige type hændelser

kan selvfølgelig forsikre om at jeg ikke har forholdt mig til et skyldsspørgsmål jeg er fremkommet med en generisk betragtning om hvorfor det her

det er så selvfølgelig gjort i forbindelse med en helt konkret sag hvor der er

galt i jeg kunne godt have ønsket mig støtte fra venstre i den her sag heldigvis har jeg fået det fra danske svineproducenter og andre i landbruget som ligesom jeg er meget optaget af at tage afstand fra den

virkelig klæde venstre hvis også venstres politikere her på borgen ville tage afstand fra den her form for

den pressemeddelelse som fødevareministeren udsendte i den her sag giver anledning til nogle overvejelser omkring nogle retssikkerhedsmæssige spørgsmål

kampen for at sikre en høj fødevarekvalitet det er

set enige om men det skal jo ske samtidig med at vi overholder og

at fødevareministeren ikke forholder sig

men ministeren valgte så selv at gå aktivt ind i sagen og udtale sig gennem pressemeddelelsen derfor er det jo altså også rimeligt at fødevareministeren må stå til ansvar for sine formuleringer

når ministeren i pressemeddelelsen siger

er rystet over at man som svineproducent kan opføre sig så uansvarligt

med lidt hurtig

identificeres hvem det var fødevareministeren udpegede som skyldig derfor vil jeg så bare gerne bede om

at slå fast at der ikke er afgjort et skyldsspørgsmål i sagen og

der træffer afgørelse om det og vil ministeren i den forbindelse

for når ministeren skriver at den kontrol der fandt sted skyldtes at der ved en kontrol af et slagtesvin var fundet spor af et ulovligt

vil ministeren så bekræfte i dag at det ikke er helt korrekt fordi det er uden at der skal blive meget teknisk sådan at den type antibiotikum der

er en hel legal del af et fuldt lovligt antibiotikum og vil ministeren så sige at den formulering ikke var

kan konstatere at venstre åbenbart ikke bakker op om hvilket undrer mig eftersom danske svineproducenter jo ordret har været ude at sige

vi har at gøre med en meget alvorlig sag

kg ulovlig medicin fra kina som kunne være endt i svin som kunne være endt på danske forbrugeres

at han ikke vil forholde sig til den konkrete sag

forhold som ministeren beskriver

er jeg ret sikker på at fødevarestyrelsen i dag kan bekræfte ikke er i overensstemmelse med sandheden det vil da bare klæde ministeren hvis han ville indrømme

torsten schack pedersen

lovovertrædelse kan tvangsindgreb over for den mistænkte med henblik på at tilvejebringe oplysninger om en del af de forhold som mistanken omfatter alene gennemføres efter reglerne i retsplejelov om strafferetsplejen

sagen så ikke bliver overdraget til politiet i det øjeblik man finder

ulovligt antibiotika hvorfor overdrages sagen

til politiet som ifølge retssikkerhedsloven skal efterforske sager hvor der er mistanke om strafbare

meget konkret til for ministeren har jo haft travlt med at udtale sig til medierne så spørger jeg bare om ministeren mener at i det øjeblik fødevarekontrollen finder det ulovlige antibiotika overdrager

hver eneste gang der foregår kontroller ude på de danske gårde igen vil jeg da godt bare til sidst når jeg lige har tredive sekunder mere sige at

er helt utroligt som herre torsten schack pedersen her er blevet advokat

schack pedersen jo her behandler helt ned i detaljer på et vidensniveau som jeg kan undre mig over hvor herre torsten schack pedersen har

for hvornår fødevarestyrelsen fødevarekontrollen skal overdrage en sag til politiet

og finder forhold der indikerer

retssikkerhedsloven er ganske præcis når der er mistanke om et strafbart forhold

et svar på og det kan jeg godt forstå for sagen

ikke involveret i sagen det var fødevarekontrollen selv der forstå

men ministeren har travlt med at engagere sig i sagen og

tro er at det kun er muligt at få kompensation ved domstolene og det er også ærgerligt hvis forbrugeren tror at den eneste løsning er at lade sig repræsentere ved retshjælpsfirmaer hvis en passager mener at have ret til kompensation skal man kontakte luftfartsselskabet og bede dem betale hvis luftfartsselskabet ikke betaler

har man i danmark to muligheder enten kan man klage over luftfartsselskabet til trafikstyrelsen

er at det er nemt og det er gratis man indsender sine oplysninger direkte på trafikstyrelsens hjemmeside og de behandler så sagen og hvis

afgør at en passager har ret til kompensation skal luftfartsselskabet betale og det gør luftfartsselskaberne så også i stort set alle sager i to tusind og fjorten fik trafikstyrelsen cirka

halvtreds klager om kompensation for forsinkelse og aflysning og i cirka en tredjedel af tilfældene havde passageren krav på kompensation trafikstyrelsen har kun kendskab til otte sager hvor luftfartsselskaberne nægtede at betale i de tilfælde sender trafikstyrelsen sagerne til anklagemyndigheden i stedet for at gå

for at gå til domstolene og føre en sag ved domstolene det tager jo noget tid og er ofte

nogle gange kan udgifterne til advokater med videre overstige kompensationen og det er derfor der findes

spørgeren nævner formentlig nogle gange tager fem og tyve procent i provision men tilbage til spørgsmålet og mit svar på dette nej det er efter min opfattelse

anlægge sin sag ved domstolene som første klagemulighed

nødvendigt at bruge retshjælpsfirmaer for det er ganske gratis og også enkelt og simpelt at klage til

følt at deres sag er blevet behandlet i trafikstyrelsen

jeg må bare sige at deres muligheder for at komme igennem med deres krav

altså er at de kan gå i retten men uden at benytte disse retshjælpsfirmaer

koster sagens førelse jo rent faktisk

mulighed for at anmelde sagen under ens egen private retshjælpsforsikring men der er der en selvrisiko på fem tusind og hvis man typisk står til at skulle have fire hundrede euro i erstatning og sagen i øvrigt koster mange penge at føre ja så er og bliver

altså en underskudsforretning

ministeren mener at trafikstyrelsen er et meget meget effektivt organ og og i den anledning vil jeg

høre ministeren jeg har forståelse for hvis ministeren ikke kender svaret

mig at sige det er ministeren bekendt med i hvor mange tilfælde

hvor trafikstyrelsen så anmelder disse selskaber til

nemlig at de skal være effektive og have en afskrækkende virkning mener ministeren at det er opfyldt i den her situation siden det

nødvendigt for så mange mennesker at skulle involvere sig i en domstolsbehandling som tilfældet er

andre myndigheder typisk udenlandske myndigheder i tre hundrede og halvtreds sager blev der meddelt bindende afgørelse om afslag i to hundrede og halvtreds sager

udbetale kompensation det er de tal jeg har på stående fod

fuldstændig åbenlyst for enhver at det

er dyrt at etablere en sådan elevator prisen varierer meget alt afhængig af stationernes forhold jeg har fået oplyst at gennemsnittet er cirka fem million kroner per elevator og der skal

nu også andre ting end lige elevatorer som er afgørende det ved jeg fra mine møder med

perrontilpasninger perrontilpasninger forbedret trafikinformation og så videre og det er nogle tiltag som løbende prioriteres når der afsættes penge til formålet

der i dag femten million kroner tilbage i uforbrugte midler i

en briefing fra mødet mellem danske handicaporganisationer dsb og banedanmark

om udmøntningen af de her tilbageværende midler som spørgeren

jeg har fået oplyst at en lang række tiltag rundtom i hele landet blev drøftet herunder også muligheden for at etablere en elevator på tinglev station

på baggrund af en forudgående høring af parterne om relevante forslag har danske handicaporganisationer dsb og banedanmark på mødet i går udarbejdet en prioriteringsliste og jeg har forstået at etableringen af en elevator på tinglev station stadig fremgår af denne

har lavet en forudgående aftale er det fjorten dage før og som har brug for de her elevatorer ministeren der normalt gerne vil have en holdning til tingene må da have sin egen selvstændige holdning til om ministeren synes det er rimeligt

en renovering på en station

skal klargøre til at der kan installeres en elevator

at lave nogle prioriterede lister og det jeg har leveret som svar

at den pågældende station er på listen efter det møde i går

leverede nye og friske penge til denne pulje så vi kan fortsætte arbejdet

et arbejde som venstre er en del af så man kan jo stille et modspørgsmål til spørgeren

rejser en sag om altså ikke har

det er

mellem danske handicaporganisationer

i meget lang tid jeg synes jo behovet er lige stort

det handler om tilgængelighed for alle borgere i danmark og derfor er jeg meget forbavset over at ministeren fremhæver antallet af passagerer som et

på at få sat flere elevatorer op og øge tilgængeligheden i danmark tinglev station er sandelig ikke det sted hvor der er flest passagerer i danmark det ved enhver

de bliver så forelagt forligskredsen præcis som i øvrigt skete

den her regering tiltrådte der var det også den måde man

nogen ændring dér der er bare sket det

naturstyrelsen afslog for over fem år siden at give dispensation til at lovliggøre hytterne så de kunne blive stående naturklagenævnet stadfæstede i to tusind og ti enstemmigt naturstyrelsens afslag

i to tusind og tolv og vestre landsret i januar to tusind og femten

klagenævnet og i retssagerne har man overvejet om det forhold at kommunen havde sagt til ejeren af

hytterne at han ikke var i konflikt med planloven og naturbeskyttelsesloven skulle komme ham til gode altså at ejeren var i god tro da han opførte hytterne

natur og miljøklagenævnet byretten og vestre landsret kom frem til at hytterne er ulovligt opført uanset hvad kommunen har sagt til ejeren og fordi ejeren også selv burde have undersøgt forholdene på stedet bedre uanset hvilken lovgivning vi taler

er det i sidste ende domstolene der afgør hvad der er ret og pligt og om man har været i god tro eller ikke det kan jeg som minister ikke have nogen bemærkninger til så min holdning er at det er en meget beklagelig situation men at jeg må tage afgørelsen fra det uafhængige natur og miljøklagenævn og de to domme til efterretning

årsagen til at jeg er blevet pikeret er omtalen af en sag i rønbjerg det er fuldstændig rigtigt

og heller ikke de afgørelser der har været i de forskellige instanser

hvad angår den ene eller den anden instans men jeg tillader mig bare at spørge om ministerens personlige holdning hvad er ministerens personlige holdning til en situation hvor en borger bygger i henhold til en byggetilladelse det er et meget komplekst område

og man får en byggetilladelse som rimelig standardiseret i forbindelse med vejledningen siger

kommunalbestyrelsen har konstateret at byggeriet ikke er i strid med følgende anden lovgivning lov om planlægning lov om naturbeskyttelse og så videre

nævner sågar tretten love sådan ser byggetilladelser åbenbart ud

have fået en byggetilladelse der ovenikøbet præciserer dels lovligheden af det påtænkte byggeri dels at det ikke er i strid med

rive huset ned hvad er ministerens personlige holdning til den retsstilling det en retsstilling som givet er korrekt men det er

at anlægge en sag mod kommunen og ad den vej

er tale om en meget beklagelig situation hvor en borger nu her står med et tab som følge af at der er sket en

så også kan støtte ret på tilladelsen hvad er ministerens holdning til

ændre reglerne sådan at borgeren på den her måde beskyttes og ikke i fuldstændig god tro kommer i en situation hvor man med en tilladelse i hånden en tilladelse der præciserer lovligheden af det alligevel kommer til at rive det hele ned hvad er ministerens holdning til en ændring